mødet er åbnet integrationsministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om integration og mangfoldighed eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

vil komme til forhandling torsdag den enogtredivete marts to tusind

venstre kan støtte det her forslag fra justitsministeren lovforslag

hundrede og seks og tredive vedrørende

tabt arbejdsfortjeneste med videre det er et meget teknisk kompliceret lovforslag som skal søge at rette op på nogle uhensigtsmæssigheder i samspillet mellem to regelsæt mellem arbejdsskadesikringsloven

viser at der opstår nogle situationer her som ikke er hensigtsmæssige og som ikke har været tilsigtet

sådan at der kan risikere at opstå den situation at

en skadelidt har krav på en erstatning kan denne erstatnings udmåling blive mindre

lige fået taget hul på debatten og det det drejer sig om

så betød at der kom en række højesteretsdomme

retsstillingen gjorde at der kom nogle uheldige

meget enkelt fortalt er der det forhold

være ligegyldigt om man kommer til skade på sit arbejde

man lovet at lave om på

i dag det der så er problemet med det her lovforslag trods det at det indeholder nogle forbedringer er at det ikke

har oplevet på egen krop hvad det her betyder

noget der skal rettes op på det har herre brian mikkelsen

også udsendt pressemeddelelser om

har lavet så fundamentalt om på det lovforslag

jo altid at der er nogle der gerne vil øve indflydelse på lovgivningen for eksempel forsikring pension det kan komme til at koste nogle penge hvis der er en skadevolder og et spørgsmål om noget erstatning

synes at de skal betale så meget af regningen

at det har været sådan at når man får udbetalt arbejdstabserstatning

det tilbage det åbner det her lovforslag mulighed for at man kan komme til i fremtiden

skadevolder mener at man kunne have gået over

rykker fuldstændig rundt på nogle principper jeg håber at ministeren i vores udvalgsarbejde vil være lydhør jeg har hørt at der vil komme eksempler frem

at hvis vi vedtager en lovgivning som

så får vi noget der ikke retter op på det

men sige at vi vi gerne vil kigge på

var faktisk så enkelt at hvis man

lavede et ændringsforslag og tilbageførte de gode dele som var i det fra

det har vi nu jeg håber at ministeren under udvalgsarbejdet

vil komme til fornuft

i min ringe egenskab af at være ordfører på området

haft afgørende indflydelse på processen fra

og så til det der bliver fremlagt i folketinget

er at blandt andet lo og dansk metal har gjort opmærksom på at det her forslag måske har en

kan bore lidt dybere ned i tingene her ved førstebehandlingen fremfører vi bare en principiel stillingtagen til lovforslaget som er fremsat og den principielle stillingtagen fra

det er et godt princip at erstatningen er ens uanset om man er kommet til skade på sit arbejde eller i sin fritid

afgjorde to højesteretsdomme at en person der kommer til skade

de forhold som arbejdet nu engang foregår under i visse tilfælde er dårligere stillet med hensyn til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne når der er tale om en skade sammenlignet med

samme ulykke var sket i fritiden den retstilstand som vi også har hørt tidligere fra andre ordførere er ikke i overensstemmelse med lovens oprindelige intentioner med andre ord som det også er beskrevet i lovforslaget

for erstatningsbeløbet hvis en person der kommer

ud for en arbejdsskade ikke kan kræve lige så stort et erstatningsbeløb fra den

den pågældende i fritiden og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne derfor

efter reglerne i erstatningsansvarsloven det har som sagt naturligvis aldrig været meningen hvis man kommer til skade af sit arbejde skal man naturligvis

stilles ringere selv om ens sag er omfattet af både arbejdsskadeforsikringsloven og erstatningsansvarsloven

vil gerne takke ordførerne for en overordnet set

erstatningsudmåling i sådan nogle sager hvor både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadeforsikringsloven er i spil udgør et

område hvor regulering må balancere nogle forskellige modsatrettede hensyn og trods de relativt få ændringer i de to love som der

er der også tale om et ganske komplekst og på nogle punkter noget teknisk forslag kan man nok sige

har til formål at sikre som flere også har været inde på at der ikke længere kan opstå sager

er afskåret fra at kræve et lige så stort erstatningsbeløb fra den ansvarlige skadevolder som hvis den samme skade var blevet påført

bred enighed kan få gjort op med den forskelsbehandling som de nugældende regler i nogle tilfælde kan medføre og at vi dermed kan få skabt den retstilstand som rent faktisk var tilsigtet med reglerne nemlig en retstilstand hvor en person

af en ansvarlig skadevolder bliver påført en skade der er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven i alle tilfælde skal kunne kræve lige så meget i erstatning som vedkommende i dag er berettiget til hvis den samme skade påføres vedkommende i fritiden

for bemærkningerne jeg har naturligvis noteret mig at der er kommet nogle henvendelser må jeg forstå der peger på at der er sket nogle ændringer siden forslaget var i høring for vel cirka et års tid siden

der var en høring sidste forår og der var flere parter

var behov for nogle tekniske ændringer i det oprindelige lovforslag fordi det ikke ville komme til at virke efter hensigten

er jo naturligt nok at man har en høring og så lytter man til de forskellige parter og det var

kan man sige på begge sider af bordet der var nogle som reagerede i forhold til det der var lagt op til oprindeligt der er både taget hensyn til bemærkninger der kom fra 3f og til bemærkninger der kom fra forsikring pension og

og det har så ført til udarbejdelsen af det forslag som foreligger

fremgår af det oprindelige forslag som var i høring i foråret er det samme som det der ligger i det her forslag når vi ser på bundlinjen

at sikre at man er stillet på samme måde

den pågældende begivenhed der udløser skaden og dermed erstatningen er sket på arbejdet eller i fritiden

det er det som er bundlinjen i det

det var også det der var hensigten med det oprindelige

ikke er en ensidig hensyntagen til forsikringsselskaberne der ligger til grund for de ændringer der er sket det har lige så meget været hensyntagen til

folk der kommer til skade på arbejde og kommer til skade i fritiden det er korrekt

skal ske en overkompensation det skal være den samme

gratulere ministeren med at hun er kommet ud af den journalistiske og politiske heksejagts inferno og er kommet derhen hvor der hersker en saglighed og sagen

handler om det modsætningsforhold der er imellem en dansk grundlov som i § fire og fyrre siger at ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov og som dermed tildeler det danske folketing eneretten til at meddele indfødsret tildeler det danske folketing suveræniteten myndigheden

folketinget er

i regeringen og hvor man

er det meget surrealistisk at opleve at

ministeren kommer ned i folketingssalen uden en klar indstilling til hvad det er man fra regeringens side vil med dansk folkepartis beslutningsforslag på den ene side hører vi at regeringen ønsker at

medvirke til at begrænse statsløsheden

sige det på den anden side

synes altså at man bliver nødt til at karakterisere det som ministeren har gang i som et skoleeksempel på at blæse og have mel i munden

fortid som medlem af folketingets indfødsretsudvalg

på andre måder så bliver der hver gang sendt en liste fra

efterretningstjenesterne til indfødsretsudvalget om dem som man ikke mener skal

det vil der blive taget stilling til og det ville da overraske

konventioner indgår man for at overholde dem denne sætning udtrykker som ministeren også sagde venstres holdning til konventioner i nitten syv og halvfjerds underskrev og tiltrådte danmark fns konvention fra nitten en og tres om begrænsning af statsløshed beslutningen blev truffet af et enigt folketing med en hundrede og syv og fyrre stemmer

det var den toogtyvende april nitten syv og halvfjerds der er altså ikke nogen udefra eller over folketinget der har besluttet at denne tekst skulle gælde for dansk indfødsret i tilfælde af statsløshed

alene folketinget der besluttede dette tilbage i nitten syv og halvfjerds som det fremgår af grundlovens § nitten stykke en kan regeringen i mellemfolkelige anliggender ikke indgå nogen forpligtelser uden folketingets medvirken

samtykke i nitten syv og halvfjerds

med folketingets beslutning i nitten syv og halvfjerds følger

også et ansvar for at overholde de internationale forpligtelser som står skrevet i konventionen uanset grundlovens § fire og fyrre og de betingelser der er fastsat for at opnå dansk statsborgerskab skal betingelserne bestemmes i overensstemmelse med de internationale forpligtelser danmark har tiltrådt og som danmark derfor naturligvis skal overholde

som desværre sættes i verden som statsløse får tildelt særrettigheder i form af statsborgerskab i det land de nu engang er født og opvokset i hvis de vel at mærke overholder de betingelser der fremgår af konventionen uden tildeling af statsborgerskab ville disse

den trettende og den toogtyvende april nitten syv og halvfjerds og jeg vil nok sige at niveauet i

en sådan art at der i hvert fald ikke er grund til at tildele folketinget nogen højere autoritet

i efteråret forhindret i at blive danske statsborgere de er født i danmark

de har kunnet indstille sig til de samme prøver som alle andre der søger dansk statsborgerskab

jeg jeg har også læst de to folketingsdebatter tilbage fra

forhenværende folketingsmedlemmers debatniveau

nogle om tyve eller tredive år der heller ikke synes at vores debatniveau i dag er

når de lige så godt som alle andre kunne

lige sige til formanden eller rettere sagt hans forgænger at det er fuldstændig rigtigt at

er vi demokrater det siger vores navn vi er sociale

vort medmenneskelige ansvar bevidst vi anerkender at danmark er en del af verdenssamfundet

vi bliver nødt til at forholde os til den virkelighed der er i en globaliseret verden derfor går vi fuldt ind for fn og de konventioner som vi har tiltrådt har vi tænkt os at overholde så på den baggrund kan jeg meddele at vi vil stemme imod dansk folkepartis forslag fn blev dannet efter anden verdenskrig oven på ruinerne af sammenbrudte stater og frygtelige menneskeskæbner et nyt værdisæt blev diskuteret og besluttet med udgangspunkt i at sikre menneskerettigheder til alle herunder

det var baggrunden for den konvention om begrænsning af statsløshed der blev vedtaget i nitten en og tres danmark tiltrådte konventionen i nitten syv og halvfjerds det skete efter almindelig demokratisk behandling i folketinget første anden og tredje behandling udvalgsarbejde afgivelse af betænkning

afstemning og vedtagelse på det seneste lovforslag om indfødsret som vi

i november og december to tusind og ti var fem og tredive statsløse palæstinensere født i danmark med baggrund i konventionen optaget på listen over nye danske statsborgere dansk folkeparti fremtvang dengang lange debatter ved både første anden og tredje behandling

og fremsætte endog ændringsforslag om at de fem og tredive personer skulle tages ud af lovforslaget ændringsforslaget blev sat til afstemning i folketinget og forkastet af et overvældende flertal hele dette sagsforløb viser

af fns konvention om sikring af statsløse med den begrundelse at det skulle være grundlovsstridigt er fuldstændig absurd jeg er ikke jurist

godt læse indenad og jeg har endnu min sunde fornuft og der er intet absolut intet i det hændelsesforløb jeg netop har beskrevet der på nogen måde tilsiger at grundlovens ord i § fire og fyrre stykke en om at indfødsret gives ved lov skulle være overtrådt i denne sag tværtimod

statsborgerskab og indfødsret det at have et tilhørsforhold er virkelig noget der betyder noget det gør det for socialdemokraterne og det har jeg så også noteret mig at det gør for dansk folkeparti

det

i forhold til det første som

om indholdet af den debat der var i nitten syv og halvfjerds skal jeg ikke gøre mig til dommer over hvorvidt det var tom snak

i folketinget hverken før eller siden det har andre sikkert en

glimrende mening om

krarup skal være klar over at

taler om statsløse så er en særlig situation

der bliver behandlet i dag men nu er vi jo et demokratisk samfund og socialdemokraterne er et demokratisk parti så vi går

også ind og tager den debat der er nødvendig for at afvise det forslag som dansk folkeparti her har

er til stede på talerstolen

til § fire og fyrre er det jo netop overholdt altså vi sad jo alle sammen her i salen

dansk folkeparti beskylder alle folk for at

jeg sige at ministeren har bredt sig langt ud

og har gået i skole har gået på gymnasiet

stiller nogle krav om at man skal opfylde forskellige kriterier for at man kan få et dansk statsborgerskab i det er i hvert fald ud

begriber jeg jo altså ikke fru hanne agersnap og jeg arbejder til daglig sammen i indfødsretsudvalget og vi sidder jo og uddeler indfødsret det vil sige statsborgerskab til folk som har kvalificeret sig til det

uden at have kvalificeret sig til det kunne jo

til det det vil sige at det er fuldstændig urimeligt at skulle

i må sige at havde de gidet kunne de været blevet danske statsborgere uden problemer mange af dem kan

jeg ved at sige dagligt og uddeler indfødsret og det er jo altså til folk som har været oppe til en sprogprøve og som har kunnet tale dansk det er vores krav at for at få indfødsret skal man kunne tale dansk de pågældende fem og tredive fra loven i efteråret

hvorfor skulle vi dog undtage dem fra de krav

tidernes morgen tiltrådt den her fn konvention som vi taler om i dag og det var der et meget bredt flertal i folketinget der

dermed er den her konvention en retskilde i danmark det er ikke en lov i danmark men det er en retskilde

derfor har vi heller ikke tænkt os at stemme for det

som vi bearbejder i dag

konservative folkeparti er alene om det synspunkt at det her er en god konvention og en nødvendig konvention

faktisk hele folketinget der synes det undtagen dansk folkeparti og det er ikke bare folketinget og danmark der synes at den her konvention er god og nødvendig

sådan at der er halvtreds lande der har ratificeret den her konvention

særregel der er opfundet i blødsødne danmark det er det altså ikke der er rigtig mange lande der har tiltrådt den her konvention og hvorfor har de det fordi konventionen har to formål

forhindre at der er lande der gør deres egne borgere statsløse

gør sine egne borgere statsløse for hvor hører de så hjemme

vi har stået sammen om at sige hvis der så skulle være nogle der er statsløse for eksempel hvis man bliver født i et land hvor både mor og far

fat i den her konvention som jo netop siger

de situationer er man berettiget til at få statsborgerskab

man berettiget til at få det på lempeligere vilkår end den pågældende stat herunder danmark eventuelt har indført

jo det vi har gjort vi har jo lavet nogle skrappe regler for dem der ønsker at få dansk statsborgerskab

sprogprøver indfødsretsprøver

statsborgerskab det er ikke noget man bare skal have

med den her konvention taler vi om nogle mennesker som ikke har noget alternativ de har ikke et andet statsborgerskab at falde tilbage

og det er derfor

tager luften ud af vores grundlov og at det er fn

sidder og beslutter hvem der skal have statsborgerskab i danmark

det er det ikke det er folketinget og ingen andre end folketinget der bestemmer

har lovforslag hvor man samler en række mennesker som ønsker dansk statsborgerskab nogle af dem opfylder alle kriterier for at komme på lovforslaget nogle har man givet dispensation til at komme på men i hvert fald

ligger der et lovforslag på folketingets bord som får tre behandlinger sidst vi behandlede sådan et lovforslag var der nogle af dem der var skrevet på som i udgangspunktet var statsløse det gav så anledning til at dansk folkeparti stillede ændringsforslag om at de pågældende skulle skrives ud

vel en tusind syv hundrede ansøgere eller noget i den størrelsesorden

fordi de var sat på lovforslaget ud fra de spilleregler der er i den konvention vi taler om i dag konventionen fra nitten

en og tres resten af folketinget stemte imod det pågældende ændringsforslag det vil sige

flertal i folketinget traf den egenhændige beslutning at disse mennesker

på lovforslaget det kan folketinget gøre ligesom folketinget kunne

for det er folketinget der bestemmer hvem der står på lovforslagene når folketinget når til tredjebehandlingen og ved tredjebehandlingen vil det så vise sig

men det ændrer jo ikke på at den her konvention godt kan være åben for fortolkninger og det synes jeg ikke vi har forholdt os ret meget til her i dag jeg synes også

gled lidt af på et af de eksempler der blev nævnt

det er en nødvendig konvention og en god konvention så er den jo lavet for halvtreds år siden hvor den her situation slet ikke var et problem eller et anliggende her i landet og jeg tror man måske har været lidt for hurtig i formuleringen af nogle

artikel en nummer to litra c der kun taler om at hvis man er fundet skyldig

jo ikke det beslutningsforslaget går ud på det efterlader så i øvrigt et nyt dilemma

selv hvis vi opsagde konventionen af nitten en og tres er vi stadig væk bundet af konventionen fra to tusind og to så man kan sige

er sådan at i det omfang

politiets efterretningstjeneste skønner at der er nogle som det ville være hensigtsmæssigt

med at give dansk statsborgerskab så bliver det forelagt for indfødsretsudvalget der træffer beslutning

man er enig eller man ikke er og det er folketingets indfødsretsudvalg der så laver et ændringsforslag til lovforslaget om at en eller flere personer bliver taget af lovforslaget hvorefter folketinget arbejder videre med lovforslaget

det gør

egentlig undre sig over hvad det er dansk folkeparti vil opnå med

at man vil afskaffe konventionen om at begrænse statsløshed men hvorfor egentlig det

den her konvention jo åbenbart allerede

år så

levet godt med men nu kommer

at man vil til at overholde konventionen og så himler dansk folkeparti op det kan jo aldrig gå vi må have den konvention væk hvorfor er det gået sådan jamen jeg tror da det er gået sådan fordi regeringen gang efter gang har været med til at blåstemple næsten ethvert plageforslag som er kommet fra dansk folkeparti igennem de seneste ti år alt som kunne plage og stigmatisere

er blevet honoreret af regeringen som betaling for den ene finanslov efter den anden og således er vi faktisk endt i et miskmask af regler cirkulærer og bilag om hvordan den her konvention overhovedet skal fortolkes det er jo ikke det eneste det

ikke bare de her fødte statsløse det gælder

i virkeligheden også et krav som dansk folkeparti fik gennemført i to tusind og fire om at uanset hvor syg en person er så forventes det at integrationsministeriet lægger sådanne ansøgninger til side hvor begrundelsen er traumatisk sygdom i

også selv om sygdommen er dokumenteret kronisk og dokumenteret af en læge vel nu har regeringen jo så besindet sig og indset at det

begrænsning af statsløshed og så skal den afskaffes er det da aldrig faldet dansk folkeparti ind at de her konventioner er til for at beskytte mennesker

jo i virkeligheden udgør hele forskellen mellem anarki og civilisation at de ofte er kommet til verden i strømme

for at beskytte menneskene og ikke for at beskytte staterne vi har jo set hvordan det går når man tilsidesætter disse grundlæggende konventioner vi så

hvad det førte til i nitten tredive ’erne at tilsidesætte konventionerne

hører det igen her i dag at når nogle ønsker at ændre revidere som det er blevet sagt her konventionerne så sker det altid ud fra et ønske om at slække beskyttelsen for de mennesker det drejer sig

styrke beskyttelsen af mennesker man vil altså gerne have lov til at tillade sig lidt mere og ofte er det et ønske som er fremsat mod en gruppe

det tror jeg også er tilfældet her og derfor skal man være virkelig på vagt når nogle ønsker at modernisere ønsker at revidere konventioner fordi det som regel altid er en helt anden ting de vil opnå

i tilfældet med de statsløse

kan huske hvad der skete i nitten en og halvfems til to og halvfems der hørte vi de samme fromme radikale ord og det førte til noget der blev kaldt for særloven eller palæstinenserloven det var det radikale venstre der opnåede at over tre hundrede personer fik dansk indfødsret ved først at besætte en kirke i mange måneder

den folkelige protest og som til sidst fik opnået at tre hundrede og en og tyve personer fik opholdstilladelse tre hundrede og en og tyve palæstinensere siden har det vist sig

hundrede og fem og tredive siden blevet dømt for kriminalitet

og som i øvrigt blev

en og tres og af samme årsag er det et argument vi har hørt adskillige gange fra dansk folkeparti at den

at danmark i to tusind og to ratificerer den europæiske

undgå statsløshed

i den konvention som vi tilsluttede os

være at man i to tusind og to

krarup får det jo til at fremstå som om fn har tvunget den her konvention ned over hovedet på os

at fn sidder og dikterer danmarks politik i forhold til statsborgerskab sådan forholder det sig

et flertal i det danske folketing som i nitten syv og halvfjerds ganske

man kan naturligvis vælge at opsige konventionen igen hvis et flertal ønsker

er der så heldigvis ikke noget der tyder på selv om det var en temmelig utydelig minister der

for enhedslisten er det helt helt afgørende at vi og resten af verden forsøger at begrænse antallet af mennesker i verden der er statsløse

at alle mennesker har et sted i verden hvor de hører til og jeg må egentlig sige at

det er underligt at netop søren krarup

har tilknytning til en stat jeg synes også det er besynderligt at dansk folkeparti er så optaget af

og dermed forhindre dem i at få stemmeret

ganske lovligt og at dansk folkeparti som jo ellers påstår at være

se kvaliteten i at lukke de her

hvis man ønsker at folk skal være en aktiv del

det dummeste man kan gøre at lukke dem ude

unge statsløse skal have lettere adgang til statsborgerskab end alle andre

andet land en anden stat et andet statsborgerskab at vende tilbage til

af mennesker fra alle andre

for en ting nemlig at man i det mindste fuldstændig ærligt melder ud

situation hvor integrationsministeren har gjort det modsatte på

ladet den ulovlige sagsbehandling de ulovlige afslag til de unge statsløse fortsætte og ifølge de to embedsmand som anonymt har udtalt sig i sagen har ministeren jo

fingrene med ulovlighederne ministeren har direkte givet

ligesom det først er i januar to tusind og ti da dagbladet information går ind i sagen at ministeren oplyser om de to relevante konventioner på hjemmesiden nyidanmarkdk på trods af at ministeren som sagt bevisligt har kendt til sagen siden august to tusind og otte det har ministeren jo nu fuldstændig klart meldt ud

nemlig at stille forslag om at opsige konventionen og så se om der ville være flertal for det men i stedet har man altså fra

og jeg mener bestemt ikke at sagen bliver mindre alvorlig af at ministeren nu forsøger at tørre ansvaret af på alle andre end sig selv enhedslisten støtter ikke forslaget og jeg vil afslutningsvis sige at jeg blev temmelig temmelig bekymret da ministeren indledningsvis var på talerstolen fordi ministeren jo ikke klart kunne komme med et svar på hvad regeringen mener om indholdet af fns konvention om at begrænse

mig begynde med en bekendelse jeg kunne og burde for længe siden have vidst hvad fns konvention om begrænsning af statsløshed gik ud på den der stammer fra nitten

en og tres og som blev vedtaget af det danske folketing i nitten

syv og halvfjerds jeg har for så vidt ingen undskyldninger i to tusind og to to tusind og fem

to tusind og otte deltog jeg i forhandlinger om den danske udlændingepolitik især i forbindelse med spørgsmålet om indfødsret og det er ganske rigtigt at i alle sammenhænge blev denne fn konvention omtalt jeg kunne og burde have sat mig ind i den

journalister kan skive mange sider

opremsning af hvornår konventionen har været omtalt men hvorfor læste jeg den så ikke er der andet svar

forekom ganske overflødigt den havde samme rolle som et ritual eller fungerede som trompeterne der markerer en højtidelighed vi konstaterede at nu blev højtideligheden indledt og så gik vi i gang med forhandling om

jeg begyndte ikke med at studere konventionen men heller ingen andre

det stod fast det var udgangspunktet enhver af os herinde er begyndt vores karriere i folketinget med at aflægge en højtidelig ed på at ville overholde grundloven og således er den danske grundlov selve myndigheden og målestokken på christiansborg hvis en lov herinde er i modstrid med grundloven skal den ophæves med viggo hørups udtryk intet over og intet ved siden af grundloven derfor forekom en eller anden fn konvention også uvæsentlig vi kunne umuligt forestille os at den kunne sætte grundloven ud af kraft derfor tog vi ikke fn konventionen om begrænsning af statsløshed alvorligt og derfor kan vi og vil vi ikke affinde os med det nu hvor det er gået op for os

i forbindelse med denne sag har jeg læst folketingets forhandlinger fra nitten syv og halvfjerds hvor der var første behandling af lov om tiltrædelse af fn konventionen

trettende april og sidste behandling den toogtyvende april det er rystende læsning på baggrund af den virkelighed vi nu kender ikke en eneste af debattens deltagere aner noget om realiteterne ikke en eneste ytrer anfægtelse vedrørende konventionens angreb på grundlovens meddelelse af indfødsret ikke en aner uråd på trods af at sagen er soleklar hvis fn kan tildele dansk indfødsret er grundlovens § fire og fyrre ophævet for grundloven

ikke for kernen i grundlovens § fire og fyrre er myndigheden at kun folketinget har myndighed eller suverænitet til at tildele dansk indfødsret det er herom hele sagen handler folketinget har simpelt hen ikke ret til at uddelegere sin myndighed til fn folketinget er af grundloven bundet til at være eneste myndighed vedrørende indfødsret dette er sagens kerne og derfor er det nu folketingets pligt at opsige den

fn konvention om begrænsning af statsløshed som reducerer vores grundlov til en underordnet og for så vidt uvæsentlig lov

et brev fra en i det danske samfund meget højt placeret person som nu er gået på pension han havde fulgt debatten om indfødsret og

fn konventionen med stor interesse skrev han og tilføjede at retten til frit og uden bindinger at kunne bestemme hvem der må opholde sig på territoriet og selvsagt endnu mere hvem der kan få indfødsret må ses som et vigtigt element i et lands suverænitet kan folketinget og regeringen ikke agere frit i disse spørgsmål in casu grundlovens § fire og fyrre

nærmere bestemt omfang og om den i grundlovens § tyve stykke to foreskrevne procedure er blevet fulgt her er der stødt ind til sagens kerne det hele handler om suverænitetsafgivelse det henhører for så vidt under grundlovens § tyve og så længe denne paragraf ikke er blevet benyttet i forbindelse med fn konventionen og indfødsret så er fn konventionens rolle i forbindelse med indfødsret et grundlovsbrud og ikke andet end et grundlovsbrud det er uværdigt for folketinget at dette finder sted det er derfor folketingets pligt indtil § tyve i grundloven er inddraget at opsige fn konventionen fra nitten

en og tres om begrænsning af statsløshed

jeg får lyst til at tilføje at denne debat

noget afgørende om nutidens religiøse overtro forholdet er jo at fn i dag indtager den samme rolle som pavekirken gjorde i middelalderen fn er lige så hellig og urørlig som pavemagten i rom

jeg vil sige noget om den praksis der har været fulgt og det er jo altså det at man har taget denne fn konvention alvorligt hvordan det er gået til ved jeg ikke jeg vil indrømme at når man har skrevet under på noget skal man holde

er man ikke forundret over at sandheden i begyndelsen måske har trange kår lad mig blot forudsige at den sandhed jeg har sagt breder sig og det vil i løbet af siger jeg

ikke alt for mange år gå sådan at det er noget der

jeg er ked af at optræde lidt opblæst men

sådan

også at

ni og halvfems hvor finansministeriet udgav vejledningen i samfundsøkonomiske konsekvensanalyser derfor har finansministeriet siden to tusind og otte anbefalet ressortministerierne og for eksempel klimakommissionen

anvende en diskonteringsrente på fem procent og ikke seks

i svar på finansudvalgets spørgsmål nummer en hundrede og en og firs af ellevte september to tusind og ni for det tredje påvirker den anbefalede diskonteringsrente stort set ikke omfanget af klimaindsatsen i danmark derfor er hele præmissen for forslaget forkert investeringer på klima og energiområdet er i høj grad baseret på målsætninger som for eksempel

så vendes spørgsmålet til hvordan vi når målet billigst og det kan være gennem vindmøller biomasse eller noget helt tredje på klima og energiområdet bruges diskonteringsrenten derfor ikke i nævneværdig grad

at sørge for at vi når målet mest omkostningseffektivt vi kan jo ikke bare klatte borgernes penge væk fordi vi

politikere har forelsket os i en dyr løsning jeg er klar over at andre lande anbefaler en lavere diskonteringsrente når man i storbritannien når frem til en diskonteringsrente på tre en halv

skyldes det en helt anden tilgang og man kan ikke sige

fastsætter diskonteringsrenten hvis vi tager konvergensprogrammet

procent når inflationen forventes at være på cirka en

finansministeriet anbefalede allerede i to tusind og otte

anvende fem procent i stedet for seks

i regeringens plan bæredygtig transport bedre infrastruktur fra

to tusind og otte og i klimakommissionen er der derfor brugt en diskonteringsrente på fem procent på finansministeriets

derfor er det ikke rigtigt som det fremgår af bemærkningerne til det forslag vi behandler her nu

må politikerne jo tage

hvad den reelle beregning er her andre lande anvender nogle andre metoder men her har vi anvendt denne

mange år og jeg synes det er en god og realistisk tilgang

på ganske udmærket vis redegjort for at diskonteringsrenten er fem procent og ikke

det kan for eksempel være et fjernvarmeværk overvejer om skal skifte fra fra naturgas til biomasse eller biogas så skal det gennemføre en projektbeskrivelse og i den skal indgå dels

dels hvad der er forventningerne til den fremtidige olie og naturgaspris hænger det her projekt sammen er det rentabelt for os er det helt afgørende at de projekter der gennemføres også er rentable at forbrugerne som jo ender med at skulle betale

det tror jeg

tyskland

at diskutere her ligger selvfølgelig en diskussion af hvilket ansvar vi der lever nu har over for fremtidige generationer hvilken vægt skal vi tillægge fremtidige generationer det kan man gøre ved at indregne fremtidige fordele ved en investering i dag så kan man anvende en rentesats der giver rabat på fremtiden dermed kommer den til at fremstå mere tiltrækkende i forhold til eksempelvis forbrug her og nu

rente man fastsætter desto mindre vægt lægger man på fremtiden og desto mindre vægt kommer vi jo også til at lægge på

klimaforandringer og den fortsatte afhængighed af fossile brændsler

er det jo ikke svært at finde gode folk der opfordrer regeringen til at få kigget på renten igen

i oktober en plan for hvordan man kunne sætte gang i udbygningen af vindmøller og

en lavere rente når de beregner hvad der er idé i problemet

og klimaperspektiv er at de initiativer vi har sat i søen for

blive fri af de fossile brændsler bliver særlig hårdt ramt

er investeringstunge og har en lang tilbagebetalingstid de tjener sig først tilbage

sparede udgifter til olie og gas eller kul

unødigt dyre ud som investeringer klimainvesteringer bliver særlig hårdt ramt fordi de er meget langsigtede

faktisk ikke blot et spørgsmål om fremtidige generationers velfærd det handler på den måde også om vores velfærd her og nu og dermed handler det også om vores muligheder for

regeringen har netop fremlagt sin energistrategi

i øvrigt helt uden at tage penge op af lommen

for

dansk folkeparti er lodret imod at politikerne alene skal fastsætte landets diskonteringsrente det er et ret besynderligt forslag og jeg kunne godt forestille mig at hvis det virkelig var sådan at skiftende regeringer kunne fastsætte diskontoen sådan som det nu behagede dem i forhold til deres politiske overbevisning så ville det sikkert vække en del furore ude i den store verden og det er jeg ikke helt sikker på ville være særlig godt

det er jo heller ikke ukendt at

noget der er vanskeligt økonomisk og der er faktisk

vedvarende energi projekter inden for klima og

igen er det jo som finansministeren redegjorde for

skatteborgernes penge vi står og jonglerer med og det er ikke alle projekter som vi bare kan godtage

skal investere langsigtet i for eksempel sin egen bolig er det vigtigt at vide hvad det koster og fordi en væsentlig del af udgiften ved langsigtede investeringer er renten er det vigtigt at vide hvad renten er når man beslutter sig

at investere på lignende vis er det vigtigt for danmark at vide hvad vores klima og energiprojekter koster når vi lovgiver

vi er ved at omlægge danmarks energiomkostninger fra at være driftsomkostninger til at være investeringsomkostninger og vi står over for en af danmarkshistoriens store økonomiske beslutninger at etablere en uafhængig fossilfri energiforsyning

diskonteringsrenten har allerede bevæget sig men det er insiderviden finansministeriet har nemlig anbefalet ressortministerierne at anvende fem procent i stedet for seks procent siden to tusind og ni en nedsættelse har således i praksis fundet sted men det er desværre kun blevet meldt offentligt ud gennem svar til folketinget de økonomiske vismænd anbefaler i dag en diskonteringsrente på tre

procent sverige norge og frankrig anvender

mens tyskland bruger to procent

så må der også være noget om at diskonteringsrenten kunne være lavere vi er økonomisk integreret i eu hvorfor er diskonteringsrenten det så ikke men vi gør også noget ved

indlæg som den konservative ordfører holdt det gjorde jo næsten mit indlæg overflødigt

ikke havde været for den sidste sætning nemlig at

det er vel mest fordi den konservative ordfører er ordfører for et af de regeringsbærende partier og så er det jo ikke nemt at stemme for

oppositionen det forstår jeg godt

meget glad for den klare tilkendegivelse der kom fra den

at han var enig i at diskonteringsrenten godt kunne sættes

alle tilslutter sig jo det synspunkt at de investeringer man skal

skal være økonomieffektive så er pointen bare at hvordan man fastsætter sin forventning til hvordan fremtidens rente vil være er meget afgørende for hvad der er økonomisk fornuftigt og da det jo handler om at fastsætte en forventning til hvordan renten vil være i fremtiden så er det jo et spørgsmål som ikke udelukkende håndteres ved hjælp af objektiv økonomisk videnskab i så fald ville det også være overraskende at vismændene

mens finansministeriet sådan lidt gedulgt lidt skjult men alligevel har bevæget sig ned til fem procent

udregninger og forslag der kommer fra vismændene som jeg er enig i

set alle partier i folketinget tog afstand fra nogle beregninger og vurderinger som

de samme vismænd man nærer ubegrænset tillid til når det handler om efterløn og den slags

lad det nu ligge pointen er bare at der er en diskussion om hvad man lander på og denne diskussion er også præget af nogle politiske tolkninger

de investeringer man laver på lang sigt økonomisk set

så derfor er det jo i sidste ende en afgørelse som er politisk når man beslutter

to ni og jeg fik aldrig noget svar på om det var venstres ordførers opfattelse at man i tyskland førte en gennemført gennemført uansvarlig økonomisk politik hvor

bare hældte offentlige midler ud i investeringer inden for miljø og energi

tyske finansminister ville blive en anelse betænkelig ved at det rygte havde spredt sig i danmark

andre europæiske lande også vælger

at der også kunne ligge politiske motiver

nået frem til i danmark eller også kunne man sige at man i det danske finansministerium har en måde at beregne de her ting på som er usædvanlig forsigtig måske usædvanlig kortsigtet og som giver nogle negative konsekvenser i forhold til investeringer i miljø og klima

jeg synes at det ville være godt hvis udgangen på denne diskussion kunne blive at der skete noget på området jeg kan forstå at der åbenbart må være nogle diskussioner i

det man har valgt er det rigtige så må vi jo håbe på at det alligevel kan bevæge sig yderligere og ikke mindst

der sker en bevægelse som den finansministeren omtalte i sit indlæg heroppefra

dem der skal bruge disse tal til

del jeg tror at det betyder ganske meget for om man gennemfører forskellige investeringer om man tager et afsæt der hedder seks

glad for at finansministeren trods alt mener at de fem procent også ligger inden for det ansvarlige

udviklingen kan ske på den måde den sker er vel også udtryk for at hvis man diskuterer det her yderligere og undersøger det grundigere

ikke ukendt at hver eneste gang ordet kul bliver nævnt falder fru anne grete

om med fyrre i feber det vil

ikke have så jeg vil ikke nævne ordet kul lige nu og her jeg vil spørge om

som er lavet af iea og

vil ikke sige hvad nea står for men iea står for international energy agency altså en international energiorganisation